og om private firmaer lever op til det de lover i reklamerne hvor lang tid man skal vente før man kommer igennem

det ligger jo ligesom i drs og pressens natur at det er en kerneopgave

er det altså meget mystisk at herre mogens jensen og måske også danmarks radio føler at det er upassende at jeg som finansminister tillader mig at have nogle kritiske synspunkter om danmarks radio og public service forpligtelsen

synes ærlig talt at det er fuldstændig legitimt at diskutere hvad vi så

de tre tusind syv hundrede million

er herre mogens jensen ikke enig i det eller er herre mogens jensen forarget over at jeg rejser den kritik

nu står jeg her med den seneste medieanalyse der er lavet og her står der jo

brugere om måneden de private

ministeren så at dr har en dominerende stilling på nettet som ministeren er citeret for

andel af seere på tv kanaler udgør tre og tredive

procent af den samlede seerandel og de kommercielle medier altså har

på mediemarkedet det er bare det spørgsmål

have svar på og anerkender finansministeren ikke at dr faktisk ikke har en dominerende position hverken når det gælder tv markedet eller

x factor og den store bagedyst virkelig er kernen i det socialdemokratiske velfærdssamfund det er regeringens opfattelse at danmarks radio har en stærk position på det danske mediemarked

skal vi også passe på at danmarks radio ikke kvæler andre medietilbud

det er jo trods alt danmarks radio der modtager tre

milliard kroner om året

derfor synes jeg faktisk at det er rimeligt at

beskeden finansminister

ligesom at blande sig

at en så økonomisk stærk institution som danmarks radio kan konkurrere med og udkonkurrere

at kunne deltage i debatten om stort og småt og gerne også om danmarks radio

rygklappere eller eller fortørnelse over at

online noget der ligner over fire gange så mange månedlige brugere som danmarks radio er det dominerende kan ministeren ikke svare på om han synes det lyder som om danmarks radio er voldsomt dominerende eller erkender

finansministeren tog ordet i den her sag

man lige skulle ryste danmarks radio lidt så de måske nu selv kommer med nogle forslag som kulturministeren ikke ellers ville kunne få gennemført fordi

de er store på nettet og der er mange private

på men jeg kan allerede nu sige og det sagde jeg også dengang

vil hovedparten af besparelserne altså også ligge i københavn det kan ikke være anderledes

dertil kommer jo at regeringen udflytter kulturinstitutioner dele af kulturstyrelsen til nykøbing falster dansk

jagt og skovbrugsmuseum som vi skal snakke om til djursland og der bliver også flyttet noget til helsingør og dertil kommer kulturaftalerne

hovedstadskulturaftalen til

jeg vil også nævne at jeg når det gælder kunstfondens fagudvalg har henstillet at der i højere grad rekrutteres medlemmer fra andre dele

så vil jeg godt til slut i forlængelse af det vi lige har hørt fra finansministeren sige at det da ville være dejligt hvis danmarks radio af egen drift tænkte på om også

radio kunne sprede sig lidt mere ud over landet det var jo en succes at lægge børne og ungdomsafdelingen til aarhus og der var måske andet

for at der kommer mere kultur ud i provinsen og nu kan vi jo se af det forslag som regeringen har fremsat at for eksempel landsdelsorkestrene som opererer i odense aarhus aalborg og sønderjylland beskærer man

de næste år vi kan se

museerne samlet set skal spare kæmpe millionbeløb og det er jo alle museerne i jylland og på fyn må ministeren så ikke være enig i

kultur i provinsen i de kommende år i forhold til det

tænk på nationalmuseet tænk på det kongelige teater når der så skal spares to procent og langt den største del af bevillingerne ligger i københavn ja så er det også kulturbevillingerne i københavn der især der især må holde for jeg afleverer præcise tal for dette til kulturudvalget

men smerter det ikke ministeren særligt at det også kommer til at betyde besparelser

halvtreds million kroner på højskolerne som lige præcis ligger ude i udkantsområderne og som vil miste personale og som måske for en dels vedkommende også bliver nødt til

er ministeren ikke enig i at det vil være et stort tab lige præcis for yderområderne

blevet udnævnt til at være verdenskulturarv og er kommet på unescos liste

på nogen måde umuliggøre og efter min mening heller ikke vanskeliggøre at danmark lever op til de forpligtelser som man skal leve op til hvis man kommer på verdenskulturarvslisten jeg forstår at det sidste

og rebild ministeren udtalte jo til berlingske tidende den anden oktober at ministeren og regeringen ønsker citat at styrke kulturen i hele landet uden at hovedstadens kulturliv tager skade så lad mig spørge hvordan synes

ministeren det harmonerer med at flytte det eneste jagt og

i hovedstaden til jylland hvor der i forvejen er ni andre museer mener ministeren slet ikke at kulturlivet i storkøbenhavn

så jeg forstår stadig væk ikke hvad ministeren vil fortælle borgerne i storkøbenhavn

tage hen hvis de vil vide noget om jagthistorien og jagtlandskabet i nordsjælland og det kan da også godt

undre mig lidt at ministeren ingen interesse har i at der er seks tusind fem hundrede borgere i hele storkøbenhavn helt fra vanløse til

der faktisk har skrevet under på at de ikke vil have

jagt og skovbrugsmuseet flytter

fra hovedstadsområdet

til jylland er langt større end afstanden den modsatte vej og nu har skolebørn til alle tider rejst til københavnsområdet nu er der så en enkelt ting der flyttes fra københavnsområdet til jylland og så skal det pludselig gøres til et stort problem

at sige at jeg er fuld af forståelse for

overgangsproblemer jeg er fuld af forståelse for de ansattes ærgrelse over at det de har bygget op i nordsjælland nu skal flyttes

jeg også glad for at der er god tid til flytningen herunder også til at sikre at parforcejagten fortsat bliver vedligeholdt som den skal

hirschholm slot kongernes nordsjælland skovene som er på unescos verdenskulturarvsliste skal de tage til jylland om søndagen eller i skoletiden

det betyder at der er et begrænset råderum for nye infrastrukturprojekter og regeringen vil derfor som vi også har skrevet i regeringsgrundlaget give prioriteter til projekter der har et højt samfundsøkonomisk afkast

og jeg mener i øvrigt heller ikke at det vil være økonomisk ansvarligt hvis vi skulle gribe prioriteringen af samfundets ressourcer sådan an at bare fordi nogle byer har fået støtte til en letbane så skal andre også have så anlæg af letbaner og projekter i den størrelsesorden i det hele taget må bero på en konkret vurdering af hvert enkelt projekt man må forholde sig kritisk til om projektet i sig selv er fornuftigt og om der er andre projekter eller investeringsmuligheder der er

er den afvejning vi i regeringen har foretaget

lagt vægt på at beregninger viser at det danske samfund faktisk bliver tre en halv milliard kroner fattigere af at anlægge en letbane i aalborg og det skal jo ses i sammenhæng med at letbaneprojektet i aalborg helt er i sin indledende fase modsat de andre letbaneprojekter hvor der er lavet principaftaler gennemført lovgivning stiftet selskaber og så videre projektet kan derfor stoppes nu uden at det medfører

så til ministerens forklaring på noget andet ministeren siger at den tidligere regering har brugt penge helt ud til kanten af hvad der var råd til

det ikke korrekt at regeringens egne vismænd har givet udtryk for at der

ikke også korrekt hvis man kigger meget stramt på den måde

eksperter som påpeger en masse andre fordele

ministeren var inde på endelig forekommer det da besynderligt at venstre er med til at støtte letbaner

odense og aarhus men når det så kommer til aalborg mener man ikke længere at det er samfundsøkonomisk rentabelt

det ville da være mærkeligt hvis vi skulle tage nogle af de projekter som gør os fattigere

derfor er jeg bare nødt til at sige at den samme rapport hvis man kigger ind i den

selv om vi forudsætter markante gevinster vedrørende bymiljø vækst handelsliv osv som normalt ikke medregnes og indregnes i det fordi værdiansættelsen er meget usikker så jeg er bare nødt til at sige at her er der ikke tale om at vi forsøger

vækst og nye muligheder samtidig med

trængselsproblemer det er jo sådan at hvis man tager til aalborg og prøver at finde en parkeringsplads

stort set umuligt så man får løst noget af det her så ja det er en investering det koster nogle penge

altså mærkeligt at venstre gerne vil være

tre andre store byer men når det kommer til aalborg

vi vil gerne give de tre andre store byer

udredningsrapport og en vvm redegørelse men letbaneprojektet er stadig kun i sin helt indledende fase

er ikke som i for eksempel odense og ring tre her i københavn

principaftale eller vedtaget lovgivning i folketinget i øvrigt er det helt almindelig praksis at en anlægsmyndighed afholder udgifter

et grundigt beslutningsgrundlag inden et projekt i milliardklassen iværksættes det er selvfølgelig ærgerligt når projektet så ikke bliver til noget men analyserne laves jo netop for at sikre at vi ikke bruger flere milliarder kroner af skatteborgernes penge ufornuftigt og som

altså at samfundet rent faktisk bliver tre

langsigtet jo bedre får vi brugt vores ressourcer fornuftigt

der må ministeren da medgive at det er usædvanlig uhensigtsmæssigt at man fra statens side stiller aalborg kommune i udsigt at

går i gang med forskelligt forberedende arbejde og der er også private investorer som begynder

tænke i byudvikling og investeringer i ejendomme og udvikling af ejendomme og andet i den tro at der kommer en letbane

fordi der er kommet en ny regering vælger man at trække stikket og på den måde lægge en bombe under den tillid der kan være til det offentlige når

der lige pludselig er et andet politisk flertal bare gør at man bliver slået helt hjem i ludo selv om man er meget meget langt i forberedelsen af

jeg skal ikke blande mig i hvilke ord spørgeren vil sætte på her men men jeg vil bare som en helt generel serviceoplysning sige at jeg tror

de fleste godt at så skal man i hvert fald være påpasselig med at begynde at investere

tilsagnet om en letbane i aalborg er trukket

de ikke så sikre på det her så et stykke arbejde der er blevet gjort for at tiltrække nye investeringer

på standby fordi regeringen trækker stikker til aalborg letbane

en situation at man planlægningsmæssigt ikke

vi havde råd til og ministeren svarede aldrig på mit spørgsmål om

det ikke rigtigt at de vurderer at der er et større råderum end det regeringen siger og at hvis man ville så kunne man

det lig med tabt arbejdsfortjeneste

kort sagt står ubers chauffører jo fuldstændig uden rettigheder er ministeren enig med mig i at det er

trafikstyrelsen den nittende november sidste år anmeldte uber til politiet

kommer noget og der må vi bare allesammen væbne os med tålmodighed og så må vi vente og se

at hjælpe mennesker der er i nød og er på flugt men vi har også et ansvar for at det hænger sammen herhjemme hos os selv vi skal huske på at danmark er et lille land og at der er grænser for hvor mange udlændinge vi kan tage imod og det tror jeg egentlig også at spørgeren er enig med mig i danmark skal hænge sammen både økonomisk socialt og kulturelt der er ingen tvivl om at

asylpolitikken sejlede under sr regeringen og at regeringens mange lempelser gjorde danmark til et meget attraktivt asylland det har selvfølgelig haft stor betydning for antallet af asylansøgere

at det steg så markant under den tidligere regering den her regering ønsker en en ny stram og konsekvent udlændingepolitik der skal sikre et et åbent danmark for dem der kan og vil

regeringen har jo allerede gjort det mindre attraktivt at søge asyl i danmark ved at indføre en integrationsydelse og genindføre et optjeningsprincip

har vi gennemført en harmonisering af reglerne om optjeningsretten til folkepension det har vi gjort fordi det er rimeligt og fordi det er vigtigt at vi værner om danmark regeringen agter i øvrigt

stramme yderligere på udlændingeområdet og derfor

både nævnt og

der skal ikke være tvivl om at de vilkår der er i danmark

har også betydning for om integrationen på sigt kommer til

at lovovertrædelsen er anmeldt til politiet inden for to og halvfjerds timer det skyldes blandt andet hensynet til opklaringen af forbrydelsen to og halvfjerds timersreglen blev vedtaget af et enigt folketing i to tusind og elleve

var der i øvrigt tale om en markant lempelse af anmeldelsesfristen som tidligere i praksis

fire og tyve timer baggrunden for reglen er

så politiet har den bedst mulige udsigt til at finde gerningsmanden og opklare sagen men reglen kan i øvrigt fraviges hvis forholdene taler for det

hvis offeret på grund af sin tilstand ikke inden fristens udløb har kunnet foretage politianmeldelse der ses også bort fra fristen hvis for sen politianmeldelse ikke har forhindret opklaring af forbrydelsen og gennemførelsen af en straffesag mod skadevolder erstatningsnævnet dispenserer altså i alle tilfælde hvor der er en strafferetlig dom mod den der forvolder skaden nævnet har også en meget lempelig praksis i sager vedrørende børn der har været udsat for seksuelt overgreb og også for plejepersonale pædagoger og andre personalegrupper med særlige omsorgsfunktioner gælder der en særlig praksis i forhold til anmeldelsesfristen så der tages behørigt hensyn til de særlige pædagogiske og behandlingsmæssige forhold det er altså umiddelbart min opfattelse

med to og halvfjerds timersreglen sammenholdt med adgangen til at kunne dispensere fra kravene har fundet den rette balance mellem på

af erstatningsnævnet at baggrunden er at staten ønsker at være sikker på at kunne inddrive erstatningsbeløbet fra gerningsmanden det er selvfølgelig også vigtigt nok

kan komme til at betale men det er i hvert fald

på at der er dispensationsmuligheder men i selv samme artikel

skolelærere og andre at de tidligere har dispensationsmulighed

fremgår at nævnet ikke længere giver en dispensationsgrund alene fordi den voldsramte er

eller skolelærer og

også fængselsfunktionærerne fordi de jo også kan blive overfaldet uden for arbejdstiden

at dispensationsmulighederne er blevet meget meget begrænsede og der kan være forskellige grunde til at man ikke kan nå det inden to og halvfjerds timer det kan også

vil ministeren så i hvert fald overveje

se på om dispensationsmuligheden skal

se i rigtig mange sager og det har jeg

ministeren give udtryk for at specielt inden for voldtægtsområdet vil man gerne kigge på om vi ikke kan få strammet op fordi der er en masse problematikker

anmelder men jeg tolker det

vil tilkendegive om det er rigtigt opfattet at vi godt kan se på

om der eventuelt skal være en højere grad af dispensation og

men jeg takker i hvert fald for ministerens tilkendegivelse af at

diskutere nogle af de her sager på

kasseeftersyn har vist er færre penge til rådighed til prioriteringer i to tusind og seksten end der var ventet før valget den tidligere regering gik desværre må man sige helt til grænserne for den økonomiske politik uden at der var en sikkerhedsmargen de nye skøn betyder derfor at råderummet i

er reduceret med tre milliard kroner i to tusind og seksten og i hvert af årene fremover derfor har det været nødvendigt at foretage en meget stram prioritering af finanslovsforslaget og dermed kigge de offentlige udgifter igennem i den forbindelse har vi kigget på hvad de frie fagskoler har haft af overskud over den seneste årrække har man haft et overskud

har vi så indrettet forslaget og økonomien sådan

de reelle omkostninger og udgifter på på området det har derfor ikke været et selvstændigt mål at det skulle ligge præcis på niveau med efterskolerne men

været skelet til hvad der har været af omkostninger ved de øvrige uddannelsesmål der tilbyder en lignende eller tilsvarende eller lidt anderledes form for undervisning end

bekendt med at vi i den lov vi vedtog her i folketingssalen i december måned og som trådte

etablerede det lovgrundlag som er spritnyt og som

deres skoler efter forpligter skolerne til at

mindst en tredjedel af undervisningstimerne skal foregå på værksteder i køkkener i teknikrum eller

og mener ministeren ikke at det

nu efterskoler man sammenligner med

der er en række efterskoler der også har en række værkstedsfaciliteter idrætsfaciliteter og en andre ting som ikke nødvendigvis er en standardomkostning men det ændrer ikke på at det jeg sagde i mit første svar og som jeg gerne gentager er at reduktionen svarer til det overskud der har været på de frie fagskoler de seneste par år

men derimod et udtryk for at man ændrer tilskuddet så det kommer ned på det der har været de reelle omkostninger

stadig væk ministerens svar som at det er det man har skelet til om ikke andet jeg skal så spørge ministeren er ministeren enig med mig i at det generelt set er dyrere at drive en skole efter de frie fagskolers lovgrundlag end det er at drive

hvilket lovgrundlag de skulle operere deres skoler efter fordi det først var i december to tusind og fjorten at et i øvrigt enigt folketing vedtog det nye lovgrundlag de vidste med andre ord ikke om de skulle være en efterskole og derfor skulle bygge en idrætshal eller om de skulle være en fri fagskole og skulle bygge et værksted

forvente den samme overskudsgrad i to tusind og femten mener ministeren ikke at det er lidt tidligt at vi barberer de frie fagskolers taxameter med tyve

ikke har været en sikkerhedsmargin i forhold til økonomien fra den tidligere regerings side det betyder også nogle prioriteringer på uddannelsesområdet og der

lukkes uddannelsessteder i tyndtbefolkede områder

at vi skal have uddannelser i hele danmark det har også

og er en prioritet for regeringen

at professionshøjskolerne har fået en ny opgave

omfattet af det generelle omprioriteringsbidrag men regeringen har tillid til at professionshøjskolerne løser den opgave under hensyn til varetagelsen af deres regionale dækningsforpligtelse herunder i forhold til læreruddannelsen regeringen ser ingen modsætninger imellem krav om effektiviseringer og krav om et regionalt udbud af læreruddannelser i hele landet

på at uddannelsesstederne i skive nørre nissum og vordingborg som blandt andet nævnt af spørgeren hører under henholdsvis uc via og

sjælland som ligger under uddannelses og forskningsministerens ressort uc via har siden to tusind og syv haft en stigning i optaget på en og fyrre

uc sjælland har tilsvarende haft en stigning på fem og halvfjerds procent

i antallet af studerende ikke også kunne give mulighed for at der nu også kan findes nogle effektiviseringsgevinster uden at det går ud over det regionale

jeg oplyse at regeringen allerede i dag giver et særligt tilskud til udbuddet af videregående uddannelser på bornholm

læreruddannelser og uddannelser generelt af høj kvalitet i hele

kan jo godt tro at det ikke kommer til at gå ud over undervisningskvaliteten at

stor udfordring for mange områder hvor man har lukket seminarier at

i vestsjælland hvor man har lukket to lærerseminarier

ikke har en lærereksamen tilsvarende oplevelser har

sydfynske øhav hvor skårup seminarium er lukket

ambition om at alle lærere der underviser i folkeskolen skal undervise

skal være læreruddannet men det er jo samtidig dårligt nyt for yderområderne hvis man ser på de omkostninger som det enkelte university college har og hvis man ser på

allerede nu betaler en langt højere pris for at uddanne en lærer for eksempel i vordingborg hvor det koster halvfjerds procent mere end det gør i for eksempel roskilde

kan garantere at niveauet

øvrige partier en fælles aftale om at der inden to tusind og tyve skal være fuld kompetencedækning for de skolelærere der underviser det betyder ikke kun de skolelærere der underviser i de store byer det betyder de skolelærere der underviser over hele landet det er en ambition som

kl sådan set også har meddelt at de er enige i og det betyder jo også at der lige nu sker meget både efteruddannelse og opkvalificering af mange lærere så vi får sikret at vi

om at rekruttere de bedste skoleledere og de bedste skolelærere er det så skidt at en kommune vælger at sige

tager vi så seriøst at vi også sætter nogle til

en håndholdt indsats for at få de bedste lærere

at lukke læreruddannelsessteder samtidig med at vi

de store årgange af lærere går på pension altså er

bare et gran af bekymring over niveauet i folkeskolen i de områder som i dag ikke er lærerdækkede og som ser ud til måske at skulle miste yderligere uddannelsessteder

i hele landet det fører vi også en politik der har fokus på

sidst jeg tjekkede var der både en læreruddannelse i skive i nørre nissum i rønne og nogle af de andre steder

og at regeringen har jo også

og tretten en finanslovsaftale med den tidligere regering som spørgerens

konservative om at vi skulle løfte ældreområdet med en milliard kroner årligt vi var enige om at ældremilliarden

og femten skulle udmøntes via en pulje og at der herefter skulle tages stilling til den konkrete

forbindelse med forhandlingerne med kommunerne om deres økonomi for to tusind og seksten

at man omlagde ældremilliarden til bloktilskuddet det ønske fra landets kommuner har regeringen imødekommet vi ønsker ikke fra venstres side

bebyrde kommunerne med unødig tung administration men lad mig slå fast

afskaffet ældremilliarden

kommunerne nu pengene via bloktilskuddet det er min og regeringens klare forventning at kommunerne fortsat vil anvende midlerne til ældreområdet og kommunerne får dermed også mulighed for nu at ansætte ekstra sosu personale frem for administrative medarbejdere det er da netop

samtidig har regeringen jo fremlagt et ambitiøst finanslovsudspil hvor vi lægger op til at prioritere demente og ældre patienter med yderligere to milliard kroner over de næste fire år vi vil konkret afsætte penge til at hjælpe demente borgere bedre

demens yderligere vil vi gennemføre og tage initiativ til en national handlingsplan for ældre medicinske patienter vi lægger

at prioritere mere end en milliard kroner til den handlingsplan over de næste fire år

sammenligne med hvad den tidligere socialdemokratisk ledede regering afsatte til sin handlingsplan det var to hundrede million kroner over fire år

fjorten kan man se at fem og halvfems million kroner er blevet brugt af kommunerne til demente og

at det er et fokusområde betyder det så at

og som har mulighed for at træne på løbebånd og motionscykel

at ministeren kan forsikre ham om at han fortsat kan tage del i de aktiviteter på trods af at regeringen har afskaffet ældremilliarden og lagt den på bloktilskuddet

kroner mindre til de ældre i hørsholm

konkret hørsholm kommune hvor jeg

spørgeren også sidder i kommunalbestyrelsen de får en lille smule mindre med den nye fordelingsnøgle til gengæld betyder den fordelingsnøgle at kommuner som gladsaxe herlev albertslund hvidovre høje taastrup rødovre

får flere midler med bloktilskudsnøglen det er jo interessant hvis socialdemokraterne synes at det er helt skævt at de her pågældende kommuner nu får nogle midler

er vigtigt for mig at holde fast i at vi fastholder ældremilliarden samtidig med at vi lægger op til en ambitiøs indsats i forhold til mennesker med demens ved nu at tage initiativ til at lave en national

ønsket fra kommunerne om at omlægge det til bloktilskud er sådan set fint nok

der netop ikke tages hensyn til det behov de ældre har i de enkelte kommuner i

at der sker en lille ændring i fordelingen af midler dér

en ældremilliard den er ikke blevet

kommunernes landsforening udtale vi har lyttet til kommunerne

kommunalbestyrelsesmedlem på vegne af blandt andet socialdemokratiet vi har lyttet til kommunerne ved at overføre midlerne til bloktilskuddet så vi kan bruge pengene på varme hænder i stedet for at bebyrde kommunerne med en masse administration

om ministeren kan garantere at de her nye og vigtige tiltag som kommunerne har indført med ældremilliarden og som de ikke har haft økonomi til før eksempelvis aktiviteter for demente og pårørende

de penge ønsker vi særlig at prioritere indsatsen over for

patienter der i dag ligger på gangene på hospitalerne og prioritere indsatsen i forhold til mennesker med demens

en bedre støtte det er derfor vi blandt andet foreslår at lave en national handlingsplan

at demensområdet har været prioriteret og der har ikke været en national handlingsplan den trænger vi til at få

regeringens klare prioritering at der skal ske et løft af ældreområdet i det finanslovsforslag vi har lagt frem her for nylig lægger vi op til

demente og ældre patienter med yderligere to milliard

ekstra over de næste fire år vi vil konkret blandt andet afsætte

ekstra til at kunne lave en national handlingsplan for

demens vi vil gennemføre en handlingsplan for

patienter alene til den lægger vi op til at prioritere knap en milliard kroner ekstra over de næste

plejecentrene så alt i alt afspejler regeringens

sundhed og de ældre ovenikøbet jo med en prioritering som ligger ud over det niveau som spørgerens eget parti

at når omprioriteringsbidraget er fuldt udmøntet

milliard kroner mindre kommunerne får at drive deres service for og ni og firs procent af landets borgmestre svarer at det vil betyde nedskæringer og besparelser på kernevelfærden og afskedigelse af kommunalt ansatte så med andre ord

vil regeringens økonomiske politik betyde færre varme hænder på ældreområdet ude i kommunerne

med min baggrund både som socialudvalgsformand og som borgmester

der allerede løbes rigtig stærkt

ældreplejen i kommunerne og det er min klare opfattelse at med besparelser på to milliard kroner i

vil det betyde at omsorgsopgaver som eksempelvis det at have tid til

venstres finansordfører herre jacob jensen står jo også ved at regeringens ønske med omprioriteringsbidraget er at kunne prioritere en større del af pengene fra christiansborg og så kan man

frygte at det måske bliver de ældre der kommer til at betale for regeringens ønske om skattelettelser det er selvfølgelig helt legitimt politisk at man fra venstres side ønsker at tage penge fra kommunerne for at få penge til andre områder som tilsyneladende er mere væsentlige for venstre end at tage sig ordentligt af de ældre ude i kommunerne men så synes jeg også det vil være mere anstændigt

ønsker at skære på velfærden for for eksempel at få plads til skattelettelser men mener ministeren at eksempelvis den konservative

borgmester michael ziegler tager helt fejl når han udtaler at regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag

økonomiforhandlingerne for to tusind og seksten

imødekommet det ønske som kommunerne selv har haft nemlig at få ældremilliarden ud over blokken vi har dermed lyttet til kommunerne

når det gjaldt spørgsmål om udmøntning af ældremilliarden

til en finanslov hvor vi

prioritere ældre og sundhedsområdet ovenikøbet med en prioritering som ligger ud over det niveau som den socialdemokratisk ledede regering lagde op til

ældreområdet

til en finanslov hvor vi i op til at styrke indsatsen over for ikke mindst de ældre medicinske patienter og de demente det er de to områder som jeg gerne vil fremhæve i

til nogle steder hvor der virkelig er et behov for en styrket indsats ikke mindst ude i kommunerne og hvor vi nu også fremsætter forslag til en finansiering der kan sikre at vi kan give demente og deres pårørende en bedre hjælp en bedre støtte og en bedre pleje samtidig med at vi sætter ind over for

i aftalen om kommunernes økonomi for to tusind og seksten har vi så sammen med kommunerne aftalt efter deres ønske at ældremilliarden overføres til

kommunerne har vi lyttet til fra regeringens side og vi har også

kernevelfærden ved at kunne ansætte ekstra personale og igangsætte gode initiativer som kommer borgerne til gavn frem for at bruge pengene på

medfører ja at der vil være nogle fordelingsmæssige konsekvenser mellem kommunerne

en lille smule mindre mens odense kommune får noget mere men det er vigtigt at holde fast i at det forhøjede bloktilskud indgår i udligningen mellem kommunerne det er jeg sikker på at spørgeren er meget

også taget hensyn til forskellene i kommunerne i forhold til alderssammensætning og sociale forhold

resultat af at regeringen har lyttet til kommunernes ønsker

ambitiøst finanslovsudspil hvor vi lægger op til at prioritere indsatsen over for demente og ældre patienter med yderligere to milliard kroner over de næste fire år

kun er odense kommune der sådan set får flere penge i forhold til at man deler ud

bloktilskudsprincippet og alle andre kommuner får mindre så hvordan hænger det sammen at de andre ældre i de andre fynske kommuner sådan set skal være med til at betale for at odense kommune nu

eget parti som tilsyneladende var utilfreds med at hørsholm kommune fik lidt mindre mens

og åbenbart også galt altså jeg synes jo i det her konkrete tilfælde er

regeringen har lyttet til det der har været kommunernes ønske

afsætter i stedet for at bruge dem på puljeadministration og regnskaber og andet hvordan kan vi få brugt pengene på

hænder det ønske har vi imødekommet

kommunerne gerne vil have pengene over bloktilskuddet i stedet for som puljer men hvis folketinget ønsker og det går jeg ud fra er det vi ønsker som folketing at løfte ældreområdet generelt i hele landet

som ligger ud over det som spørgerens eget parti lagde

man skulle bruge pengene i to tusind og seksten så hvis vi snakker sundhed og ældre

er det et fremskridt og ikke et tilbageskridt

alene til udlandet og derfor har de også ret til at blive ledsaget på rejsen

mor eller hvis det er nødvendigt dem begge to med på rejsen betyder i praksis en ret til at kunne få økonomisk hjælp den region som man som familie bor i skal nemlig udbetale

og overnatningsgodtgørelse hvilket sker efter nogle helt faste satser som finansministeriet fastsætter hvert år og så skal regionen betale godtgørelse for familiens udgifter til transport med det befordringsmiddel som efter forholdene er det billigst forsvarlige regionen skal dermed når det gælder størrelsen på befordringsgodtgørelsen se på den konkrete sags helt særlige omstændigheder

billigst forsvarlige transportløsning i den konkrete sag når det holdes op imod den konkrete families situation

anden og samlet set mere hensigtsmæssig måde medmindre spørgeren altså mener at vi skal til at indføre helt faste godtgørelsesbeløb for rejser til udlandet som ikke skal tage højde for eksempelvis udbuddet af flybilletter eller at der konkret kan være særlige transportbehov for nogle familier i forbindelse med behandlingen i udlandet det har jeg

at man ude i den enkelte region forholder sig konkret til den enkelte families situation når man udbetaler

danske familier med kræftsyge børn

identiske men når de kommer til at tale om det

den ene region har givet vilkår og forhold og hjælp

deres måde når nu ministeren siger at det skal være regionens vurdering i

over hvad den enkelte familie skal have så rejser jeg som socialdemokraternes sundhedsordfører det her problem jævnfør det der er ministerens udtalte holdning til at man skal fjerne geografisk ulighed der er eksempelvis familier der af lægen har fået at vide at det vil være meget hensigtsmæssigt

barnets situation

men at de lejer en bil i usa fordi det nedsætter

smitterisikoen for barnet som er i en meget skrøbelig situation én region

komplicerede og følsomme område så regionerne får en praksis som forældrene som

familierne vil kunne forstå

forskellig praksis i danmark

sundhedsloven

tilfælde skal se på den konkrete sags omstændigheder tro mig

familier der er ens men jeg vil gerne generelt sige at der helt sikkert kan findes sager som umiddelbart ligner hinanden og hvor man kan undre sig over at de er blevet vurderet forskelligt

sager som er hundrede procent ens og der vil kunne være nogle konkrete omstændigheder i én sag som fører til en lidt anden afgørelse end i en anden sag der ellers ligner

patientsikkerhed hvis man er utilfreds med den befordringsgodtgørelse som man har fået fra regionen selv om det kan synes uoverkommeligt

er at man tager udgangspunkt i den enkelte individuelle familie jeg synes det er meget meget svært

sige at vi laver en lovgivning hvor vi skærer alle over én kam

hensyn til at der kan være individuelle situationer

det bedste for barnet og måske endda helhedsorienteret for familien men et spørgsmål om at regionen sidder og vægter og vurderer hvad den synes er rigtigt derfor synes jeg det er et meget svagt svar fra ministeren

ministeren vil ikke prøve at gøre noget

vægt på at det er den den sundhedsfaglige lægefaglige vurdering som skal slå igennem når et barn eksempelvis sendes til usa

ud fra en konkret og individuel vurdering betyder det så at der ikke altid vil være risiko for at der kan ske en fejl i

mulighed for via en klageinstans at indbringe afgørelsen og dermed også

region syddanmark eller om man bor i region hovedstaden

at vi i vores lovgivning hele tiden vurderer de enkelte mennesker i stedet for at skære alle over én kam

individuel vurdering

gerne vil være med til at kritisere men man vil ikke komme med en konkret løsning

ikke skal lave en individuel vurdering er det at der skal være en fast transportgodtgørelse uanset hvilken rejseform man skal benytte sig af det mener spørgeren jo heller ikke er hensigtsmæssigt så derfor

men så skal det også være med reelle praktiske

region nordjylland at leve op til sundhedsstyrelsens anbefalinger for

af landets øvrige regioner der er ikke nogen tvivl om at et godt sundhedsvæsen ligger både mig og regeringen meget på sinde det omfatter naturligvis også tryghed og sikkerhed på landets fødeafdelinger

at regionerne lever op til deres ansvar for at drive sygehusene og at de sørger for at de nødvendige ressourcer er til stede på de enkelte sygehusafdelinger herunder også

at alle regioner politisk

at udnytte kapaciteten mellem fødestederne bedst muligt på tværs og

at organisere sig sådan at de sørger for rimelige arbejdsforhold for jordemødrene og rimelige forhold for patienterne

alle fødende skal naturligvis føle sig

prioritere anderledes i forhold til

sundhedsområdet og en prioritering af sundhedsområdet som altså ligger ud over den prioritering som spørgerens eget parti lagde for dagen da man var

to tusind og femten sørget for at regionerne nu har fået tilsagn om tilskud på i alt fire og tredive

det kommende år lægger vi i regeringen op til

løfte sundhedsområdet med to

inden for den ramme har regionerne jo så et ansvar for at tage højde for udviklingen i netop deres region og sikre en prioritering der afspejler de

efterleve sundhedsstyrelsens anbefalinger ministeren siger at det er ministerens forventning men jeg spørger

om det er ministerens vurdering at det er realistisk det er jo bare et spørgsmål om ikke

også om at ministeren godt ved at fødeafdelingerne er rigtig rigtig klemte på ressourcer i forhold til at få tingene til at hænge sammen sådan at kvaliteten og patientsikkerheden

højsædet at man faktisk efterlever sundhedsstyrelsens anbefalinger jeg kan sige at ministeren

udmønte de midler den tidligere regering og flertallet havde afsat i indeværende år altså i to tusind og femten

bibragt meget stor usikkerhed og utryghed om også de penge men én ting er sikker og det er venstreregeringen har ingen nye penge med til fødeafdelingerne

første januar to tusind og seksten så de ting man er i gang med at bygge op for at kvalitetsforbedre

i to tusind og seksten

erkendt og vedkendt sig at der er en udfordring ude på fødeafdelingerne jeg spørger igen

det ministerens vurdering at de tre fødesteder i nordjylland kan efterleve sundhedsstyrelsens

uden at få tilført nye

bent hansen i forbindelse med

var sådan det mest oplagte sted i sundhedsvæsenet

prioritere med nye øremærkede midler

midler med til fødegangene

forringelser på det område for eksempel

socialdemokratisk sundhedsordfører

min socialdemokratiske regionsrådsformand i region nordjylland

det er en prioritering der ligger ud over det som den socialdemokratiske regering lagde for dagen så ergo er der også flere penge til sundhedsområdet

fødselslæger og jordemødre de har behov for at lave et nyt vagtlag de har behov for at fjerne fire og tyve timersvagter de har behov for at forbedre arbejdsmiljøet de har behov for at lave en opkvalificering af personalet

efterleve det der er forventningen i forhold til sikre fødsler regeringen har fjernet de penge

første januar har regeringen fjernet de penge de var stillet i udsigt

er det i hvert fald ikke socialdemokraterne der står med ansvaret hvis noget går galt ude på fødeafdelingerne

at mærke ligger ud over det løft som den socialdemokratisk ledede regering lagde for dagen og hvis man derfor synes

region nordjylland sker en forkert prioritering så undrer det mig såre at man ikke går

prioritere midler derhen hvor den socialdemokratiske sundhedsordfører

men hvor den socialdemokratiske regering ikke engang selv afsatte midlerne dertil

de faktiske udgifter til flytransport spørgsmålet er om de i stedet kunne have foretaget fradrag

kørt i bil og i langt de fleste tilfælde beregnes befordringsfradraget på baggrund af

udgifter det skyldes bla at man ikke kender de faktiske udgifter til transporten

anvender offentlig transport eller kører sammen med flere andre i en bil er altså underordnet der gælder dog en særregel for pendlere der på grund af de geografiske forhold tidsforbruget og den økonomiske rimelighed er nødt til at benytte færge eller rutefly disse pendlere kan få fradrag for de faktiske udgifter til færgen eller flyet og selvfølgelig transporten til og fra luft eller færgehavn reglen blev indført i to tusind og ni for at tilgodese pendlere der benytter flytransport fordi daglig bilkørsel til og fra arbejdet

giver mening jeg tror det kommer bag på mange at at reglen har fået så store negative konsekvenser for visse grupper

laustsen nævner i spørgsmålet jeg forstår godt

at befordringsfradraget for nogle pendlere er nedsat væsentligt på baggrund af den her regel

i hvert fald også gerne her i folketinget give tilsagn om at se på om reglerne kan ændres

i højere grad kan tilgodeses det er dog ikke helt enkelt og derfor kan jeg ikke her i dag i folketinget sige hvordan man vil gøre men jeg kan sige at jeg agter at finde en løsning inden udgangen

derved kom man til at skade nordjyderne det er sådan det opleves og hvis det er utilsigtet

det må være sådan at vi har en mobilitet i vores land for vores borgere

strækning fra aalborg til københavn og andre steder i landet jeg tror det er meget meget vigtigt for vores erhvervsliv og for vores mobilitet

det er sådan at uanset hvordan folk ellers kommer

de regler der var der frem til to tusind og ni var helt enkle og forståelige

det vil

indrømmer ministeren og så beder han andre om at

har faktisk fået den betydning at det er med tilbagevirkende kraft fordi folk

det er skadevolderen og forureneren der betaler og da det er venstre der har lavet fejlen

sørge for at de nordjyske flypendlere er lige så godt stillet som flypendlere

og ni og det er en løsning som jeg vil finde inden udgangen af året jeg vil bare sige at det kan være en løsning som måske kræver lovgivning og der vil løsningen

er halvfems mandater i folketinget

og der håber jeg bare socialdemokraterne vil være samarbejdsvillige og det har jeg da et håb og en fortrøstning om er tilfældet

set det jeg hører skatteministeren sige derfor er det jo interessant

det her for hvad var det præcis der skete

sager her af tilbagevirkende kraft og normalt

laver vi ikke lovgivning herinde med tilbagevirkende kraft det er man kommet til om det er politisk motiveret eller om det er embedsmænd der har lavet en fejl

politisk man har sagt til embedsmændene ret det og så kommer der en fortolkning

alt det der er sket siden to tusind og

bygger på en fejl og derfor mener jeg at hvis man

også kunne hjælpe de mennesker som er blevet ramt af noget der var utilsigtet

det man er kommet til at gøre er ren og skær diskrimination af nordjyske flypendlere

har haft lige muligheder når

og at danske virksomheder får lettere ved at

medarbejdere der har lyst til at yde en ekstra indsats jeg noterer mig også at den tidligere regering jo gennemførte en forhøjelse af topskattegrænsen blandt andet sammen med venstre

i den retning når det er sagt lyder det

man ikke både kan sænke skatten

kan man godt hvis man er villig til at træffe nogle svære valg for samtidig med at regeringen ønsker

sænke skatten har vi faktisk også prioriteret flere penge til

skal fortsat være sådan at hvis man rammes af sygdom eller har brug for pleje træder velfærdssamfundet til ligesom vi lægger vægt på at alle har god adgang til uddannelse regeringen vil altså prioritere råderummet både til nogle udvalgte velfærdsområder kernevelfærdsområder om man vil som sundhed og til at sænke skatter og afgifter

slå fast at vi i regeringen endnu ikke har taget stilling til hvordan udspillet til en kommende skattereform konkret

topskatteprocenten med fem procent selv om man nævner det sidst i sin opremsning

alligevel det regeringen har tænkt sig og det er altså så cirka to

kan man jo godt lykkes med at bruge nogle penge på både det ene og den andet men det er immer væk to milliard kr som så for eksempel ikke kan bruges på den børnepakke som den tidligere regering var klar til at gennemføre der forbedre kvaliteten i daginstitutionerne det kan jo ikke lade sig gøre nu

penge til ligesom at at man har fjernet den ældremilliard

på sundhedsområdet har der lige været en diskussion

fødegangene hvor der også er en bevilling som er taget væk

henvisning til at det har man så ikke råd til fordi man prioriterer noget andet man prioriterer boligjobordning og man prioriterer at ville sænke topskatten det vil føre til en mindre retfærdig finansiering af vores velfærd og til at der er færre penge

skatten for de mest velstillede selv om topskattegrænsen stiger hvert eneste år

procenten som de mest velstillede betaler

en forhindring for at prioritere andre udvalgte kernevelfærdsområder som sundhed men det er jo penge der skal findes og det er en prioriteringsøvelse og det er helt ærligt

ud på jeg kan fuldt ud stå på mål for de prioriteringer som den her regering

været nogen forhandling men jeg kan sige at det der står i regeringsgrundlaget

man kan næsten blive i tvivl men altså skatteministeren er enig i hvad der står i regeringsgrundlaget

man skriver det i sin ambition er det faktisk det man har tænkt sig at gennemføre hvis man får opbakning til

at lave en markant skattelettelse for de allermest velstillede i danmark det er det samme man vil gøre når man så går ind og ser på topskatte det er de allermest velstillede der virkelig vil have gavn af det de tusind rigeste danskere vil

om året og det er jo så penge som man ikke

kan bruge på for eksempel også at forbedre velfærden derfor må man så svare at det er der ikke råd til

har egentlig en sidste chance for at svare på det der var spørgsmålets ordlyd nemlig

den prioritering at man for eksempel ikke vil gennemføre den forbedring af kvaliteten i daginstitutionerne eller på fødegangene men i stedet for vil bruge pengene på

man vælge at bruge den på det ene

bruge den på begge dele men man kan vælge at bruge fem hundrede million kroner på det ene og fem hundrede million

er jo det politik går ud på og derfor glæder

invitere alle folketingets partier til en

man vil ændre på vores skattesystem og forhåbentlig kan vi enes om at sikre at det bedre kan betale sig

på facebook af et toilet på et professionelt byggeri

med renoveringen af en strandvejsvilla uden for københavn

jo ikke atypisk i forhold til andre ting vi ser på byggepladser

der er lavet af nogle presenninger og der kan de

angiveligt polske arbejdere så

en sådan byggeplads det er det vi ser andre steder

som det her toilet hvorfor er det at skat ikke skal have mulighed for at gå ind og snakke med de arbejdere der er på den her arbejdsplads

hvilken sammenhæng de er der

skatteministeren her foreslår

skal stå ude på vejen og kigge ind uden at have mulighed for at handle det er det som skatteministeren siger er tilfredsstillende og jeg begriber simpelt hen ikke hvordan

anses for at være tilfredsstillende og nu siger skatteministeren så

forsvarligt jeg synes at regeringen og skatteministeren skylder os

set prioriterer kampen mod social dumping

og rive den kontrol ned der er fra

jo helt grundlæggende om at at vi har en stor grad af respekt

en anden tolkning af ånden i og forståelsen af grundloven i den henseende og vi synes det er alt for vidtgående at at skat har adgang

problemet her så kan skatteministeren ikke bare sige jamen hvorfor er det at

der ikke skal have lov til at gå ind og kontrollere de arbejdere der står derinde og har

andre steder om det er på et professionelt byggeområde vi kan kontrollere alle jeg kan bare helt klart sige at

man ruller den her kontrolbeføjelse tilbage og fortsat har fokus på at minimere social dumping

der var en skatteminister der fik den her idé om

driftsområder i staten hvor der stilles tilsvarende effektiviseringskrav det er min klare overbevisning at der også på uddannelsesområdet kan høstes yderligere effektiviseringsgevinster så der frigøres midler til særligt prioriterede områder det er ikke nødvendigvis nogen let opgave at effektivisere driften af en uddannelsesinstitution men det er en naturlig opgave og jeg mener at opgaven er mulig at løse min udtalelse til politiken var ikke møntet på specifikke uddannelser eller institutioner den var heller ikke udtryk for at uddannelsesinstitutionerne ikke hidtil har effektiviseret driften den følger blot en konstatering af at særlig de videregående uddannelsesinstitutioner er vokset betragteligt i volumen over de senere år og at de ikke er blevet pålagt at effektivisere i samme omfang som øvrige dele af staten

om regeringens bebudede besparelser på uddannelsesområdet på over otte milliard kr at det betyder at professionshøjskolerne

de får nemlig svært ved at tilbyde uddannelser i hele landet på samme måde som de gør i dag og sådan kan man jo finde eksempler fra mange andre uddannelsesinstitutioner og jeg må indrømme at ordet kornfed er et billede af en virkelighed som

genkendes af meget få blandt de studerende og i øvrigt også meget få af de rektorer som trods alt har deres dagligdag ude på institutionerne

vil jeg gerne høre ministeren om professionshøjskolerne i ministerens øjne er kornfede institutioner på trods af at de må lukke uddannelser

på et uddannelsescenter som

via university college som dækker region midtjylland har man gennem de sidste seks otte år opretholdt tretten uddannelsessteder man har haft en

med mulighed for at kunne effektivisere sin drift så ved jeg ikke hvad det er jeg ved godt at spørgeren har en harme over at denne regering vil effektivisere men jeg ser meget frem til når spørgerens parti begynder at deltage i

så bliver det meget spændende at se om spørgerens parti dér vil kæmpe

vil finansiere den men ja der er uddannelsesinstitutioner i danmark der har

tilgang af studerende det har givet en bedre økonomi

socialdemokraterne kommer til at spille rollen når vi skal lave finanslov

det får jo nogle konsekvenser for institutionernes økonomi og hvis det her ligger socialdemokraterne så meget på sinde er det helt enkelt

møde op med et krav til forhandlingerne om at de to procent skal fritages fra uddannelsesområdet

er mere teatertorden over fru mette reissmann end der er virkelighed i det

det naturligvis fordi det er sagt med et glimt i øjet det glemmer politiken at lade fremgå af interviewet det synes jeg er højst beklageligt men det er nok ikke første gang jeg bliver udsat for den slags jeg kan bare

med jeg ved nøjagtig at det er sagt med et glimt i øjet

skal være meget varsom med at sætte spørgsmålstegn ved en ministers sandhedsvidne

gør noget ved det i finanslovsforhandlingerne og det kan jo undre mig som uddannelsesminister at der ikke et eneste sted i socialdemokraternes finanslovsudspil står et ord om uddannelsesområdet som hører under mig og at man vil gøre noget for det når nu jeg skal stå og høre på at det ligger

udbud af videregående uddannelser som er tilgængelige uanset hvor man bor i landet derfor er det regionale udbud et blandt flere fokusområder jeg har valgt for det kommende arbejde med at ændre tilskudssystemerne jeg har tidligere drøftet udtalelserne fra nogle af professionshøjskolernes rektorer med udvalget for landdistrikter og øer

godt forstå at den første reaktion fra nogle af rektorerne har været at den letteste måde at løse det effektiviseringskrav regeringen giver dem med omprioriteringsbidraget er at skære i udbuddene i yderområderne men det er ikke den rigtige vej

en væsentlig del af professionshøjskolernes opgaver at sikre en regional uddannelsesdækning professionshøjskolerne skal prioritere denne opgave og det har jeg sendt et klart signal om

altså ikke enig i at omprioriteringsbidraget kan tvinge institutioner til at lukke udbudssteder uddannelsesinstitutionerne skal derimod se på hvordan de kan sikre at ressourcerne bliver udnyttet bedst muligt og herigennem opnå de nødvendige effektiviseringsgevinster det er en øvelse som alle institutioner i staten må gennemgå for at sikre at der fortsat er rum

konstatere at ministeren har mere travlt med at vise tillid til uddannelsescheferne

har til at lytte til de selv samme uddannelseschefer for de er faktisk ret klare i spyttet det gælder formanden for danske professionshøjskoler harald mikkelsen det gælder rektor på ucc laust joen jakobsen og det gælder rektor på uc sjælland camilla wang eksempelvis udtaler rektor laust joen jakobsen fra uuc

de har en stram økonomi og drives i forvejen med underskud derfor

om det er ministerens vurdering at uddannelsescheferne måske er villige til at af den tillid til noget mere

mere forståelse for situationen på

er nogle regionale forpligtelser der skal overholdes og hvor der er en samfundsøkonomi der skal hænge sammen jeg har lagt mærke til at flere af institutionernes rektorer også inden for de sidste fire år hvor der ikke har været et omprioriteringsbidrag flere gange har slået til lyd for at det ville være mere effektivt med færre institutioner og at man ikke var så vidt forgrenet i sine institutionstyper rundtom i landet jeg forstår godt at man kan have den antagelse hvis man sidder i et rektorat i en institution hvor der er nogle økonomiske tal der skal hænge sammen men det er regeringens vurdering at det med omprioriteringsbidraget fortsat er muligt at levere uddannelser i de tyndtbefolkede områder og derfor

skal ses i et større samfundsperspektiv og det er at de har en regional forpligtelse de skal honorere

uddannelsesinstitutioner som pludselig oplever at der ingen søgning er hvorfor det så ikke giver mening at man opretholder en uddannelse et givent sted og derfor giver man naturligvis ikke garantier fra en uddannelsesministers side i forhold til institutionernes overlevelse hvis der ikke er studerende til dem det som jeg

regeringen har sendt som et meget klart signal er jo at vi ønsker at de skal være til stede

hvis man sidder som rektor på en uddannelsesinstitution

der siden to tusind og otte er sket en reduktion i de administrative udgifter på tyve procent

være skåret væk men med de besparelser som kommer nu og som jo rammer professionshøjskolerne ekstra hårdt i og med at de har færre midler fra andre kilder blandt

står man ifølge de danske professionshøjskoler til at skulle spare et beløb der svarer til to tredjedele af den samlede udgift til

hvis man forudsætter at det ikke skal ramme undervisningen mener ministeren at det er muligt for institutionerne

skære to tredjedele af de administrative udgifter således at

i omgivelser som i betænkelig grad minder om de omgivelser som som findes i ministerens egen valgkreds

det mest konkrete der er kommet fra ministeren i forhold til uddannelser i provinsen er benhårde besparelser på selv samme uddannelser

ikke korrekt at det eneste konkrete der er kommet fra ministeren

del af professionshøjskolernes opgave det gælder også udbud af læreruddannelsen som professionshøjskolerne i dag udbyder sytten steder rundtom i landet det er min klare forventning at professionshøjskolerne fortsat vil opretholde en forsvarlig regional uddannelsesdækning såvel for læreruddannelsen som for de øvrige regionalt forankrede professionsuddannelser også selv om de skal effektivisere samtidig

derfor overbevist om at vi også fremadrettet kan sikre at der er tilstrækkelig uddannet arbejdskraft til den danske folkeskole i hele landet jeg kan oplyse at uddannelses

seneste beregninger på lærerområdet peger på at der over de kommende år samlet set på landsplan ikke forventes at være uoverensstemmelser mellem lærerproduktionen og folkeskolens rekrutteringsbehov jeg kan tillige oplyse at optaget på læreruddannelsen efter de seneste års fald i to tusind og femten er steget med seks procent i forhold til to tusind og fjorten

college sjælland som er ansvarlig for udbuddet af læreruddannelsen inden for region sjælland steg årets optag med elleve procent i forhold til

en af de store succeshistorier vi har i vores samfund og det er

er det jo bekymrende at se på situationen allerede i dag det

derfor jeg er lidt bekymret over den ubekymrethed

kere sig om de områder i landet hvor der allerede i dag er stor mangel på lærere jeg nævner som eksempler slagelse kommune hvor man har en tredjedel af lærerne i folkeskolen som ikke er i besiddelse af en læreruddannelse man kunne også nævne sydfyn

man kunne nævne langeland man kunne nævne ringkøbing hvor der i hvert fald er to og tredive lærere som ikke har en læreruddannelse samlet set i hele landet

beløber det her sig altså til fire tusind

vi ved jo at der i professionshøjskoleloven er en forpligtelse til at sikre at der er veluddannede lærere sygeplejersker og så videre i hele

der er den samme lærerproduktion som der er behov

høj grad mangler i yderområderne i nogle af de kommuner som allerede er nævnt hvordan kan vi så sørge for at vi

det kan være inden for forskellige fag hele tanken med den erstattende undervisning i folkeskolereformen hele tanken

at man trækker samfundet mere ind i

det så kommunerne at leve op til en forpligtelse om at efteruddanne deres lærere så de har linjefagsdækning osv ja det gør det det er derfor at det er et kommunalt ansvar men bestemt har vi da som regering

en optagethed af at der finder en kvalitativ undervisning sted i de danske folkeskoler det har vi lavet en aftale med den daværende sr regering om i folkeskolereformen og det står vi naturligvis ved for alt andet er jo at gøre vores børn en bjørnetjeneste hvis ikke de får den bedst tænkelige start på livet med en folkeskoleuddannelse

og at man kan få dækket kompetencer af folk uden for folkeskolen i forhold til den erstattende undervisning og så videre det er som udgangspunkt folkeskoleloven der definerer hvordan folkeskoleundervisningen skal finde sted det er kommunernes ansvar at der er den lærerkapacitet der skal være men jeg minder bare herre

dybvad om at det jo så åbenbart også må være en problemstilling som har været gældende i de seneste fire år for det er formentlig ikke noget der er sket i slagelse kommune

siden sommerferien og så kunne man jo forestille sig at hvis det havde været en virkelig virkelig dårlig praksis

den daværende børne og undervisningsminister

dybvad jo tage en samtale med efter det her spørgsmål

det skal være sikkert og sundt at gå på arbejde i danmark

det er en alvorlig situation når mennesker bliver udsat for vold eller trusler mens de passer deres arbejde artiklen nævner historier om mennesker der er blevet slået og spyttet på og det er naturligvis fuldstændig uacceptabelt

det er uacceptabelt at man skal udsættes for den slags når man passer sit job og arbejder med mennesker og i funktioner der er centrale for vort samfund det følger af vores arbejdsmiljølovgivning at det er en arbejdsgivers pligt

at håndtere og forebygge vold og trusler det betyder bla

de ansatte skal beskyttes mod fysisk og psykisk vold fra eksempelvis elever patienter pårørende eller andre borgere det er på den enkelte arbejdsplads at man har kendskab til hvordan man bedst

og det er her forebyggelsen

det primære ansvar er og fortsat skal være forankret når det er sagt har regeringen også fokus på forebyggelse af vold og trusler på jobbet venstre indgik i foråret i år sammen med et bredt flertal i folketinget en aftale om en styrket arbejdsmiljøindsats

at gøre det risikobaserede tilsyn mere målrettet det betyder at arbejdstilsynet fremover kommer der hvor der er de største arbejdsmiljøproblemer og mindre på de virksomheder der har styr på arbejdsmiljøet aftalen bidrager til at arbejdstilsynet prioriterer at føre tilsyn med virksomheder hvor der er risiko for trusler eller vold derudover har venstre været med til at udvide kravene til arbejdsgiverne så de har pligt til at forebygge arbejdsrelateret vold også uden for arbejdstiden det har vi gjort fordi man heller ikke i sin fritid skal udsættes for arbejdsrelateret vold fra eksempelvis patienter eller pårørende samlet set mener jeg derfor at regeringen tager opgaven med at forebygge vold på arbejdspladsen særdeles alvorligt

at se resultaterne af den

ministeren jo ikke anerkender værdien og nødvendigheden af de tiltag

der også er blevet sat i søen i forhold til at modvirke vold på arbejdspladsen

og på side tre og tredive som er en fantastisk side

står der bliver du slået skubbet eller truet på dit arbejde

anvisning til hvordan man kan forebygge at det kommer til at ske blandt andet ved at gå ind på en hjemmeside der hedder forebygvold

bliver serviceret af

oplyser de så til mig at der i to tusind og tretten

mere end fjortentusind at kigge på den her hjemmeside og i to tusind og fjorten var mere end treoghalvfjerdstusind

oplyser om hvordan man kan modvirke vold på arbejdspladsen og hvordan man på sin egen arbejdsplads kan modvirke vold det viser jo meget tydeligt at der meget stort behov for information og hjælp til hvordan man kan håndtere de

er det særlig fornuftigt

med de tiltag som ministeren og regeringen nu

i forbindelse med finansloven så lukker ned for den her hjemmeside per første januar og hvor skal de mennesker jeg tør bare sige

så gå hen hvis de vil søge information om hvordan man sikrer sig og modvirker vold

med det finansår vi er i samtidig har vi på den anden side som vi lige har været inde på fået lavet en aftale i foråret der giver langt større muligheder for at arbejdstilsynet kan foretage en fornuftig prioritering af sin indsats således at prioriteringen bliver baseret på risikovurderinger af enhver karakter i forhold til virksomheder af enhver karakter analytisk baseret baseret på informationer fra arbejdstilsynet selv fra arbejdsskadestyrelsen

heller ikke i forhold til risikoområder i forhold til vold eller trusler om vold men det er at målrette den almindelige driftindsats og sørge for at vi har så effektive kilder til den som muligt og jeg vil også sørge for at vi har så effektive oplysningsredskaber i forhold til brugerne som det er tænkeligt i

kigger på en undersøgelse som er lavet af det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø i to tusind og fjorten

mere end femten procent af de halvtredstusind tilfældigt

har de været udsat for vold femten procent af nogle tilfældigt arbejdende mennesker i danmark

at det her er dybt dybt alvorligt

det bliver man nødt til at forholde sig til men ministeren har så valgt at fjerne

og der er jo rigtig stor efterspørgsel efter kampagner som jeg også påviste før

kan stilles til rådighed for de virksomheder der har ansvaret for også i den offentlige sektor at sikre at deres ansatte ikke udsættes for vold eller udsættes for risikoen for vold

at det er de offentlige virksomheders ledelser der har ansvaret for at sikre de fornødne redskaber og udvikle den fornødne kultur til at beskytte medarbejderne mod de risici vi har fra ministeriets og fra tilsynets side en forpligtelse til at samle viden og stille viden til rådighed for dem således at de er bedst stillet det vil vi sikre i den nye driftsorganisation

alt forebyggelsesarbejdet og så bruger man pengene på

få et håndslag på her at uanset hvilke tiltag der bliver lavet i forbindelse

der også fremadrettet være forebyggelsespakker

arbejdspladser både private og offentlige

men det betyder ikke at vi vil slække på forebyggelsesarbejdet jeg er fuldstændig enig i nødvendigheden af at have fokus på forebyggelsesarbejdet det er i udviklingen af arbejdsmiljø og kultur og i det at værne om vort arbejdsliv så vi kan holde til arbejdslivet hele livet meget meget centralt og det vil have en høj prioritet

investeringer i fremtiden til at trække danmark fri af krisen og skabe arbejdspladser og på grund af det her store aktivitetsniveau der

som følge af den socialdemokratiske politik i den

sikre ordentlig og hurtig

man kunne gøre det at man måske kunne åbne op for andre typer af juridiske uddannelser end dem

søge ind i forhold til at være formænd på det her

anlægsprojekter at de ikke synes der skal ske noget på vejområdet at de ikke synes der skal ske noget på jernbaneområdet og så kan det være det ikke bliver så nødvendigt fordi der ikke skal ske så meget på det her område men

typer af juridisk uddannelse i forhold til at varetage de formandshverv

vi godt leve med fra socialdemokratisk side

uddybe med nogle konkrete eksempler på hvor man er stødt ind i det her problem med manglende formænd jeg har nemlig tilladt mig at prøve

spørge i mit eget kommunale bagland om nogle af de borgmestre jeg kender er stødt på det her problem

ikke nogen af dem der har givet udtryk for at de

kollegaer her i folketinget at de har hørt om det tidligere og der vil vi da gerne bidrage konstruktivt når man læser høringssvarene også se at der blandt andet er en gruppe af landinspektører der i første omgang jubler over det her og tænker at nu kan de også få lov

at være formænd på det her område men der bliver døren så smækket lige i hovedet på dem igen fordi de ikke er tilstrækkelig juridisk uddannede forstår

for nogle grupper som skal have lov at være formænd på det her område og kunne man eventuelt forestille sig en specifik kursusrække eller uddannelse der gør at man får de kompetencer der skal til men grundlæggende

er vi fra socialdemokratisk side positive over for det her forslag og jeg har lovet at sige

fra den radikale ordfører herre andreas steenberg at også det radikale venstre støtter forslaget her i udgangspunktet vi vil stille nogle opfølgende spørgsmål og følge det tæt men i udgangspunktet synes vi det er et godt og konstruktivt forslag

det ender jo med at blive en konkret vurdering i det enkelte tilfælde

skal være det er jo alvorlige alvorlige afgørelser de her kommissarier og taksationskommissioner og

så så det er jo vigtigt at man vel har styr på hvem det er der render rundt og beslutter i mange tilfælde for rigtig mange mange mange

det ville de ikke kunne for deres uddannelser er ikke tilstrækkelige det kunne godt tale for at man var noget mere præcis i forhold til

det at det bare bliver gentaget igen og igen

det skaber altså noget usikkerhed og

forkert fortolkning når selv dem der afgiver høringssvar får det her lidt galt i halsen så jeg kunne godt forestille mig at man kunne præcisere det noget mere og jeg synes da heller ikke nødvendigvis at man skal udelukke muligheden for at man så måske kunne lave

målrettet kursusrække eller noget andet der gør at folk der

at den lukker ned for snart sagt alle projekter hvor relevant er det her så

brugt meget tid i valgkampen på at sige at nu er turen kommet til vejene

venstre har ligesom lagt an til at der ingenting skal ske på anlægsområdet så

at kunne varetage de her funktioner som som

er det så have er det en almindelig juridisk eksamen man skal have eller er der andre uddannelser der kan

sige til herre henning hyllested med det samme

til de mennesker der skal udføre de her opgaver

udføre de her opgaver jeg var lidt inde på at vi

er i hvert fald vigtigt når vi trykker på knappen ved tredje behandling at vi så alle sammen er fuldt bevidste om

i takt med behovet og i takt med at vi kan skaffe penge til det og der må vi da nok erkende at lige i øjeblikket har vi været nødt til at trykke på pauseknappen fordi den tidligere regering desværre har efterladt en temmelig slunken

og fordi vi faktisk har ramt det nationale anlægsloft men der kommer gang i infrastrukturprojekterne igen

indebærer sådan nogle anlægsarbejder jo ekspropriation af privat ejendom i medfør af grundloven når det sker skal de berørte borgere naturligvis have en ordentlig behandling og en rimelig kompensation med det her lovforslag styrker vi mulighederne for udnævnelse af kommissarius og formænd for taksationskommissioner der jo træder i funktion blandt andet når vi skal bygge veje og jernbaner lovforslaget indebærer at også andre personer med de fornødne juridiske kvalifikationer end lige præcis en juridisk kandidatgrad

kan bestride disse vigtige stillinger det vil dog være en klar forudsætning for at komme i betragtning at personen skal have de fornødne juridiske kvalifikationer der er påkrævet for at kunne varetage stillingerne på en juridisk forsvarlig måde og der findes jo en række

grunduddannelser end lige en juridisk kandidatgrad hensigten er samlet set at udvide feltet af potentielle kandidater hvilket fremadrettet vil gøre det nemmere at finde egnede personer til stillingerne når det er relevant i sidste ende vil det medvirke til at proceduren med udpegninger kan ske hurtigere til gavn for sagsbehandlingstiden og dermed til gavn for borgerne venstre kan naturligvis støtte lovforslaget og jeg skulle hilse fra min kollega rasmus jarlov der ikke kan være til stede i dag og melde

er slunken for vi hører jo regeringens egne vismænd sige jamen den måde hvorpå i kigger på råderummet er forkert der er sådan set en mulighed for at gøre noget

kunne man sætte noget i gang så kunne man lave bedre jernbaner så kunne man anlægge nogle af de

bestik af situationen

selvfølgelig at så snart vi kan skaffe holdbar finansiering igen og så snart vi får styr på det nationale anlægsloft

vi have gang i asfaltmaskinerne men vi er nødt til at være økonomisk ansvarlige og det kan godt være at det ikke er socialdemokraternes kop te men i venstre igangsætter vi ikke noget

så af bemærkningerne at personer faktisk udelukkes fra at søge de her erhverv som

for at bestride hvervet fremover vil være en konkret

at man så findes at besidde de fornødne juridiske kvalifikationer jeg må indrømme at vi synes

lugter lidt af elastik elastik i metermål man har også i bemærkningerne nævnt nogle eksempler på hvad der kunne være gældende men det er som jeg også var inde på i mine spørgsmål ikke særlig præcist erhvervsmæssige erfaringer forfatter af fagligt relevante værker undervisningserfaring inden for relevante fag gennemført kursusfag inden for relevante juridiske områder og så videre

kunnet identificere og det er vores retsordfører har hvisket mig

det her område er at cand merc jur altså erhvervsjurist

noget vi kunne acceptere men noget af det det andet synes vi er meget meget upræcist og meget meget uklart hvad der

konkret vurdering i situationen

har og det er meget afgørende for enhedslisten

man giver køb på ved ikke at henvise til at

skal vi faktisk have en udtømmende liste

er der giver adgang til at søge de her job som kommissarier og i taksationskommissioner og så videre

man kan jo altid indbringe det for en domstol men det er jo ikke sådan

så for mig lyder det netop som om

livs vi synes altså det er fornuftigt med formelle krav som kan identificeres altså objektive kriterier vi bemærker os

høringssvaret fra advokatrådet som som vi er enige i

de er jo også bekymrede netop for retssikkerheden

jeg tolker det at man begiver sig ud på en glidebane og det

tilbagevist i høringsnotatet

ja de har jo også en

hvad giver man anledning til her

og kan man holde det tilbage og hvem er det egentlig hvordan ser det ud om ti år hvad har man så givet køb på det er vi vældig nervøse

selvfølgelig forfølge i udvalgsarbejdet men som lovforslaget ligger nu

grad pudset brillerne og spidset blyanten og er kritisk over for det her for at være helt sikker på hvad det egentlig er vi lovgiver om

at vi får en højere kvalitet af lovgivningen så stor ros og anerkendelse for det til enhedslisten så

henning hyllesteds indledende bemærkninger at vi skulle tilbage til lovforslaget fordi vi var ude

netop det det handler om hele indledningen handler om at der har været et

kommissionsformænd er enhedslistens ordfører ikke også bekymret over at den nye regering som det første

at bryde juristernes monopol på denne opgave selvfølgelig kan candmercjur og andre kandidater efter en konkret vurdering lige så betryggende løfte en sådan opgave så vi stemmer for

lovforslag

i forhold til saglighed og dybde den blev vist til

af et par dage har jeg hørt og det kan vi jo også se

i hver eneste debat om trafikforhold i øjeblikket at fremhæve togfonden

har jeg også ved flere lejligheder gjort opmærksom på at hvis en togfond til otte og tyve

fem tusind seks tusind ekstra passagerer

noget med fem million kroner per passager jeg synes det er

ved hjælp af sådan et projekt her i forhold til hvor mange der egentlig flytter sig

meget meget lidt vi opnår for rigtig rigtig mange penge jeg er meget optaget af at vi får mest ud af de

meget dyre investeringer vi har på infrastrukturområdet

bestemt godt finde andre områder

tror mange mange flere mennesker ville få glæde af

ukorrekt når jeg siger at det er i størrelsesordenen fem tusind passagerer man flytter fordi man flytter jo også fra andre togforbindelser

rundtomkring i verden hvis man kigger efter

vi får sikret de fornødne kvalifikationer

måske kan det styrkes med nogle lister

lovforslaget over hvilke meritter der kan gøres gældende

regler skal der til de nævnte stillinger være tale om en person der har bestået en juridisk kandidateksamen det vil vi ændre så også andre kandidater med de fornødne juridiske kvalifikationer kan komme i betragtning til hvervene der er tale om et relativt simpelt lovforslag der ikke desto mindre er væsentligt idet forslaget i sidste ende har til formål at udvide antallet af potentielle kandidater når disse hverv skal besættes og der er tale om myndigheder der varetager væsentlige funktioner i forbindelse med offentlige ekspropriationer når det offentlige eksproprierer

er tale om statslige eller kommunale anlægssager er det helt afgørende at sagerne behandles hurtigst muligt og der spiller de nævnte myndigheder en afgørende rolle imidlertid har transport og bygningsministeriet kunnet konstatere at de gældende kvalifikationskrav i visse tilfælde har gjort det vanskeligt at besætte stillingerne

har medvirket til længere sagsbehandlingstider hvilket naturligvis ikke er tilfredsstillende for de borgere der afventer en afklaring af deres erstatningssager

for ordet og jeg ser frem til folketingets fortsatte

hvad baserer det sig på det fremgår ikke det er jo en påstand men det fremgår ikke på nogen måde det

for eksempel har taget relevante phd grader endda doktorgrader ja så er det ikke nok til

bestride de her stillinger og det lyder jo lidt mærkeligt

ikke tale om at man skal begynde

for eksempel en candmercjur der så har taget de her grader oveni

debatten og jeg synes at det vi måske kunne gøre

udvalget nu debatterede det her så kommer jeg gerne over og så kunne vi jo prøve

ked af hvis der var nogen der ikke kunne stemme for det her i folketingssalen det har

det har været at vi skulle prøve at finde hinanden så jeg vil sige til enhedslisten at jeg tilbyder gerne lige at komme over

jo alle sammen i samme situation når vi rammer anlægsloftet så gør vi jo det og så er det sådan set uanset hvilken regering der sidder der så jeg betragter det som en god sund debat vi har haft her i folketingssalen

sæt af regler for håndteringen af flygtningestrømme i europa

i dag vil hævde at det ikke er en god idé med klare regler for hvilket europæisk land

er ansvarligt for behandlingen af en asylansøger lovforslaget her implementerer den reviderede eurodac forordning i dansk lovgivning der er tale om et lovforslag som vi selv fremsatte da vi var i regering grundlæggende er essensen at det nuværende fingeraftryksregister skal gøres bedre og samtidig øger vi sikkerheden for dem som afgiver fingeraftryk det er selvfølgelig vigtigt for danmark at vi er med her så vi bedre sikre et mere velfungerende system for registrering af de asylansøgere der kommer til europa derfor støtter socialdemokratiet

derfor er der løbende behov for at vurdere hvad danmark konkret får ud af samarbejdet og om dette er i dansk interesse hvis vi tager dublinforordningen

er tanken jo at man skal kunne sende folk tilbage til det land hvor de oprindelig er blevet registreret men det system fungerer jo ikke efter hensigten til trods for at der på en række aftalte områder er fælles aftaler så det undergraver jo et i forvejen skrøbeligt system og understreger hvorfor eu efter vores opfattelse ikke bør overtage styringen af asyl og udlændingepolitikken når nu det er så åbenlyst at den fælles registrering ikke fungerer som det oprindelig var planen og der er desværre ikke nogen tiltag fra eus eller regeringens side som for alvor vil rette op på de problemer som vi ser i dag så dette lovforslag løser efter vores opfattelse ikke de grundlæggende udfordringer som vi står over for og det er også vigtigt at man set i det lys fastholder at danmark har

problemer fordi man pålægger de offentlige myndigheder herunder politiet en række administrative byrder som vi ikke er sikre på at der er så gode argumenter for at pålægge

også bemærket at det fremgår af lovforslaget at man lægger op til at

andre lande ikke skal kunne få del i oplysningerne i eurodac der har vi det sådan i dansk folkeparti at hvis det nu er sådan at

interesse i at få del i nogle af de oplysninger danmark eller andre lande har i det fælles register og

udveksle informationer om konkrete personer det kan jo være relevant i forhold til eksempelvis bekæmpelse af international terrorisme vi har noteret os at den nye eurodac forordning har til formål at sikre en mere effektiv anvendelse af dublinforordningen og det

tidligere nævnt jo mildest talt brug for så fremgår det af lovforslaget i forhold til den gældende forordning indeholder en ny ordning hvorefter oplysninger om at en udlænding har opnået international beskyttelse skal mærkes med henblik på at oplysningerne om udlændingen fortsat kan stilles til rådighed for sammenligning også efter at udlændingen har fået international beskyttelse efter den gældende forordning blokeres sådanne oplysninger hvilket indebærer at en medlemsstat som anmoder om en sammenligning ikke informeres når der er et såkaldt hit formålet med ændringen er at undgå situationer hvor en udlænding får opholdstilladelse i flere medlemsstater

synes vi selvfølgelig at den her del af lovforslaget er ganske

af effektiv registrering af asylansøgere jeg skal også meddele på vegne af det konservative folkeparti

at ordføreren ikke havde mulighed for at være til stede ved dagens møde

også det er fornuftigt at man har en form for fælles registrering men vi er principielt kritiske over for eurodac systemet på grund af muligheden for at politi og efterretningstjenester får adgang til de her fingeraftryk

er jo ikke tale om mennesker som har gjort noget kriminelt eller er mistænkt for det de har

set bare søgt asyl

jo heller ikke registreret med fingeraftryk

med det her lovforslag giver man en øget beføjelse til politiet og derfor kan vi ikke støtte det

enhedslisten ville jo i den grad ønske at regeringen ville arbejde for en permanent fordelingsnøgle

de flygtninge der kommer til eu det er der

vi synes det er et helt uholdbart princip at det hvis

overholdt sådan set er de lande som tilfældigvis har eus ydre grænser der skal påtage sig hele flygtningeopgaven jeg er enig med flertallet her på christiansborg i at flygtningepolitikken skal fastlægges

et årti siden vi

man gennem det her forslag tilslutter sig

at sende folk tilbage til det land de oprindelig er kommet til først og

det der er ideen med dublinforordningen

det her forslag det støttede vi i april

men man kan jo som flere ordførere også har været inde på selvfølgelig have nogle tanker

hvordan hele dublinsystemet fungerer

og når det måtte ske

være relevante betragtninger der er i det her forslag men indtil da

teoretisk betragtning fordi systemet

det er vores håb at man

på europæisk plan bliver

om at konkretisere de ting som man allerede taler om endnu mere altså at man sørger for en egentlig

bevogtning af de ydre grænser

man får nogle fælleseuropæiske modtagecentre eller hotspots hvad man nu kalder dem vi så helst de lå uden for eu og ikke som man taler om nu at de skal ligge inden for eu

det kan selvfølgelig være en detalje så skal

opmærksom på at der er flere led i de problemer der er i øjeblikket der er selvfølgelig problemerne omkring borgerkrigen i syrien og man kan sige

russisk iransk irakisk

flygtninge fra syrien og derfor er det vores vores ønske også i de igangværende finanslovsforhandlinger at man i endnu større omfang end regeringen har lagt op til omprioriterer

udviklingsbistanden i forhold til hjælp

migrationsbølge der er samtidig

flygtningekatastrofen fra syrien og

er positive over for de tiltag der på europæisk niveau sker i forhold til

regeringen men

uændret at gennemføre de ændringer i eurodac forordningen som eurodac vedtager

bliver vi nødt til at forlade eurodac og dermed også dublinforordningen og det er der vist ikke mange der synes er en god idé vedtagelsen er i det store og hele fuldstændig uproblematisk det foreslås bla

at der sker en præcisering af tidsfristerne for optagelse af fingeraftryk og videregivelse af oplysninger til det centrale eurodac system herudover foreslås det at udlændinge som får optaget fingeraftryk skriftligt og om nødvendigt mundtligt skal informeres om deres rettigheder efter persondataloven

det bestemmes at oplysninger modtaget fra det centrale eurodac system ikke må stilles til rådighed for internationale organisationer private institutioner eller lande som ikke er tilsluttet den europæiske union det problematiske er at politiet og pet i visse tilfælde kan anmode om at sammenligne fingeraftryksoplysninger med fingeraftryksoplysninger i eurodac

at det er problematisk hensigten med at give tilladelse til de såkaldt udpegede retshåndhævende myndigheder altså politiet og pet til at foretage søgninger i eurodac systemet er med henblik på forebyggelse opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige lovovertrædelser når en sådan sammenligning er nødvendig i en konkret sag vi mener ikke det kan være nødvendigt at man i en konkret sag får adgang til flygtninges

asylansøgere er jo ikke kriminelle og selv om det kun er i særlige tilfælde at politiet og pet kan foretage søgninger søgninger i eurodac systemet så mener alternativet at det krænker asylansøgernes retssikkerhed alternativet havde derfor gerne set at forordningen også var blevet ændret til at oplysninger fra det centrale eurodac system

at alternativet anbefaler et ja men når vi skal til folkeafstemning den tredje december om en tilvalgsordning

af den reviderede eurodac forordning jeg er sådan set enig med

den tidligere ordfører i at

at egentlig deltagelse viser

om at danmark må deltage i fælles europæiske og solidariske løsninger vi skal sikre hjælp til nærområderne etablere stærke og ordentlige modtagelsescentre i sydeuropa så flygtninge kan blive ordentligt modtaget og registreret og så skal vi sikre et fælles kvotesystem hvor alle europæiske lande tager del i ansvaret så europa løfter i samlet flok og hjælper de mennesker der flygter fra krig og nød vi bakker op om dublinforordningen og dermed også

er et effektivt fingeraftryksregister og derfor bakker vi selvfølgelig også op om det her

registeret bedre og øger sikkerheden for dem som afgiver deres fingeraftryk

som blev fremsat for folketinget den niogtyvende april to tusind og femten men som jo bortfaldt umiddelbart inden tredje behandling på grund af udskrivelsen af folketingsvalget med lovforslaget gennemføres den del af den reviderede eurodac forordning som er omfattet af den eksisterende parallelaftale mellem danmark

eu og som hæfter sig snævert til dublinreglerne

teknisk karakter som man også har kunnet høre på de tidligere talere og indholdet

er blandt andet en præcisering af tidsfristerne for optagelse af fingeraftryk og videregivelse af oplysninger til det centrale eurodac system herudover fastslås det

at udlændinge der får optaget fingeraftryk skal informeres om deres rettigheder efter persondataloven

lovforslaget gennemfører ikke den del af den reviderede eurodac forordning som vedrører de retshåndhævende myndigheders adgang til oplysninger i det centrale eurodac system gennemførelsen af denne del afventer at kommissionen fremlægger et udkast til en supplerende parallelaftale

må vi vende tilbage til gennemførelsen af den del af forordningen jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget her i folketinget og står naturligvis til rådighed for besvarelse af spørgsmål både skriftligt

såsom islamisk stat har vi sikret at man nu inddrager passet

i danmark på en opholdstilladelse men drager af sted for at blive en del af volden så har vi sikret at

også vigtigt at forebygge det er vigtigt at vi sikrer at mennesker der færdes i ekstreme miljøer og som måske opildnes til terror eller til at blive hellige krigere får en anden udvej det er vigtigt at vi sætter ind med forebyggende tiltag som kan bryde fødekæden til de ekstremistiske miljøer ligesom vi skal være klar til at tage imod personer der ønsker at forlade disse miljøer

også glad for at vi i dag kan behandle et af de tiltag som vi desværre ikke nåede at få vedtaget mens vi var i regering nemlig et lovforslag som skal styrke rådgivningsindsatsen

personer over atten år der er i risiko for at blive radikaliseret eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer og grupperinger rådgivning og vejledning er vigtigt og vi tror på at det kan være et ekstremt vigtigt element i indsatsen mod radikalisering i danmark

at yde rådgivning over for den her målgruppe og de får mulighed for at iværksætte forskellige tiltag for at forebygge at en person kommer ud i noget som er ekstremt eller at støtte en person i at forlade et ekstremistisk

miljø eksempelvis et islamisk fundamentalistisk miljø så det er sådan set godt set set med dansk folkepartis

markante tiltag i forhold til at bekæmpe radikalisering og islamisk

vi efterlyser er jo eksempelvis at man skrider hårdere

sig hverve som såkaldte hellige krigere

det her er et meget beskedent skridt på vejen så det kan godt gøres bedre men det vender vi nok

for i februar oplevede vi desværre på tætteste hold hvordan radikalisering fik en ung mand til at begå en forfærdelig terrorhandling her i københavn det har sat sine tydelige spor i danskernes bevidsthed og derfor står det klart for os i venstre at vi er nødt til at sætte ind med en bedre præventiv indsats med lovforslaget som vi behandler her kan vi skabe bedre handlemuligheder for kommunerne når det handler om radikalisering

for voksne vi kan sørge for at voksne over atten år som befinder sig i et miljø hvor de er i risiko for at blive radikaliseret fremover kan tilbydes

at det her lovforslag netop giver kommunerne mulighed for at fortsætte den forebyggende indsats fra når folk fylder sytten år til

de bliver myndige lovforslaget

åbne op for muligheden for at kommunerne kan igangsætte konkrete forebyggende tiltag men selvfølgelig også opsøgende arbejde så derfor er

meget positive over for lovforslaget netop fordi

kommunerne i lang tid ikke har haft de nødvendige handlemuligheder når det gælder personer over atten år og af den grund kan venstre naturligvis tilslutte sig lovforslaget og igen skal jeg lige meddele på vegne af det konservative folkeparti at ordføreren

mulighed for at være til stede i dagens møde

at det kun ser flot ud på papiret fordi det bygger på en præmis præmis om at man enten selv henvender sig eller at ens nærmeste henvender sig med en bekymring og det er nok reelt de færreste der selv vil tage kontakt til

kommunen men det positive er at kommunerne pålægges at udarbejde en procedure for hvad de gør med såkaldte bekymringshenvendelser det vil sige at pårørende eller skolelærere eller andre kontakter kommunen fordi de

det sker jo faktisk så det er godt at være klar

de fleste fordi de vil kæmpe sammen med en morderisk bevægelse som isil og det skal vi selvfølgelig gøre alt hvad vi

kan for at stoppe derfor er det også så vigtigt at der er en

hvordan man opsamler de unge mennesker som er i risiko for at tage af sted og at man arbejder med reel

derfor er det her forslag godt det skal samtidig påpeges at det er et stort problem at vi også har set tilfælde hvor familiemedlemmer har henvendt sig fordi de ønsker

men hvor den henvendelse til myndighederne har ført til at sønnen fik frataget sit pas eller sin opholdstilladelse hvis det er resultatet af en bekymringshenvendelse risikerer vi at tilliden til myndighederne forsvinder og at alle de her fine planer for opsamling og indsatser i kommunen som vi taler om i dag mister deres betydning et yderligere problem

med forslaget er at man specifikt undtager samarbejde med imamer som ressourcepersoner og det har åbenbart stor ideologisk betydning for nogle af partierne bag aftalen

i danmark har vi den såkaldte aarhusmodel som er noget af det mest effektive

hele verden kigger på den model og forsøger at efterabe den den bygger blandt andet på samarbejde med moderate imamer og jeg synes da sådan set det er fjollet at afskrive den model sluttelig

stille mig kritisk over for finansieringen af forslaget det er som bekendt finansieret af satspuljen som består af penge som man tager fra mennesker der er ramt af arbejdsløshed eller sygdom det synes vi

for de mange indsatser mod hjemløshed misbrug og lignende

og når man begynder at bruge penge fra satspuljen på noget der burde være en generel socialpolitisk indsats for eksempel at lave antiradikaliseringsindsats så synes vi sådan set at man undergraver satspuljens formål men på trods af de her problemer

vi bakker selvfølgelig også op om den aftale som vi indgik i sidste valgperiode om at

have mulighed for at kunne hjælpe voksne typisk unge lige over de atten

hvis de kommer ud i noget ekstremisme og radikalisering ja mere har

sig om højre og venstreekstremisme radikalisering handler også om tilstedeværelsen af totalitære og antidemokratiske ideologier om intolerance over for andres synspunkter om fjendebilleder

opdeling i dem og os derfor synes

lovforslag nu fremsættes i integrationsudvalget i stedet for socialudvalget hvor det tidligere blev fremsat til første behandling det giver et uheldigt fingerpeg om at det især er muslimer

man betragter som værende i fare for at blive radikaliseret og det er med til at mistænkeliggøre og stigmatisere muslimer den bedste måde at undgå radikalisering på er for alles vedkommende inklusion uddannelse og meningsfuld beskæftigelse når det er sagt er der gode forslag i det fremsatte lovforslag hvor det præciseres at kommunalbestyrelsen skal sørge for målrettet rådgivning til borgere over atten år det er positivt at kommunerne får mulighed for at lave opsøgende arbejde og for at tilrettelægge rådgivningen

kontaktperson eller mentor og

tilknytning til denne rådgivningsforpligtelse at overveje om den pågældende person har behov for anden støtte efter serviceloven eller anden lovgivning forsøget på at opstille generelle profiler af radikaliserede eller distinkte faser i en radikaliseringsproces har medført et fokus på individer i modsætning til

snarere at fokusere på sociale relationer og på gruppedynamikker i bestemte miljøer en af de mest kendte forskere marc sageman har ligefrem det han kalder en

of terrorism hvor han hævder at venskab og slægtskab er væsentlige elementer hvis man skal forstå hvem der bliver radikaliseret det der nævnes her er at isolation som en risikofaktor

og vil indarbejde risikoen for isolation som fokusområde

det ene er fra dansk retspolitisk forening som gør opmærksom på at det kan være afgørende for en succesfuld målrettet lovgivning som lovforslaget jo tilsigter at konkrete tiltag mod radikalisering og eksklusion ikke i sig selv fra starten ekskluderer men tværtimod inkluderer inddragelsen af centrale aktører som for eksempel religiøse personer og autoriteter hvis det skønnes nyttigt og borgeren er indforstået hermed fru johanne schmidt nielsen har jo allerede gjort opmærksom på hvor beklageligt det er at man ikke inddrager imamerne som vigtige samarbejdspartnere og det er

det andet høringssvar er fra rådet for etniske minoriteter som skriver at den vigtigste radikaliseringsforebyggelse er at modarbejde mange unge menneskers oplevelse af at være udelukket fra samfundet derfor er den vigtigste indsats at gøre en massiv indsats for at disse personer som ofte er unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund oplever samfundsmæssig anerkendelse og inklusion på arbejdsmarkedet og i fritidslivet samt at modarbejde den stærke antimuslimske diskurs som de møder i hverdagen og i medierne og som kan få nogle til at søge de modkulturelle fællesskaber såsom bander eller religiøse grupperinger lovforslaget indeholder som jeg allerede har sagt mange positive elementer og jeg har også allerede sagt at alternativet

som er i risiko for radikalisering

her unge mennesker bliver rekrutteret til ekstremistiske miljøer hvorved risikerer at blive marginaliseret og vende samfundet ryggen og jo selvfølgelig i sidste ende

også det er værd at gøre opmærksom på at det jo synes at være et

stigende problem fordi det gælder alle former for politisk og religiøs ekstremisme uanset om det er højreekstremisme venstreekstremisme eller ekstremistiske islamistiske

giver værktøjer til at få folk ud af ekstremisme

og et stigende antal personer jo som bekendt rejser fra danmark til væbnede konflikter og det kræver selvfølgelig også at vi går til truslen på

det er godt at vi kan stå her nu igen

at det nu er venstre der fremsætter det

med i lovforslagets oprindelige udkast at man også samarbejdede

mennesker ud af ekstremistiske miljøer og undgå radikalisering sådan blev det ikke

men jeg er under alle omstændigheder glad for at

som en del af den langt større antiradikaliseringsindsats som blev sat i gang af den tidligere regering

af de næste par år det her forslag vil styrke den sociale forebyggelsesindsats over for voksne over atten år et område der mange gange bliver glemt ude i kommunerne

række forebyggende tiltag og den dag de bliver atten år

mange af tiltagene ligesom væk der bliver ikke fokuseret på det længere og man bliver glemt fra den ene forvaltning til den anden derfor er det rigtig fornuftigt med noget fokus på hvordan vi sikrer at man hele vejen igennem livet kan få noget hjælp jeg var til et foredrag med et af de mennesker der har arbejdet med det her i aarhus kommune hvor de har gode erfaringer

kan finde på at blive radikaliseret det er sådan set også nogle gange nogle

mest ressourcestærke som lige pludselig bliver radikaliseret

altså haft rigtig gode erfaringer med det her med en rådgivende indsats også når de

over atten år jeg har det sådan set sådan at uanset om man er svag eller stærk skal man have hjælp

uanset om man er under atten år eller man er over atten år skal man også have hjælp så det er et rigtig rigtig godt

også godt tænke mig at man arbejdede med det på en række andre områder som børneområdet og skoleområdet men det får vi nok lejlighed til at diskutere

der også er en af de helt store kæpheste for

det virker bare det viser bare at hvis man

med nogle mennesker som enten har oplevet det selv været der selv været ude i problemer selv eller man får noget hjælp fra nogle fagpersoner så er der altså større chance for at man kommer ud af det her så det er rigtig godt at der nu lægges op til de her kontaktpersons

vi havde også gerne set at man havde inddraget moderate

andre folk der tidligere har været i nogle af de miljøer der ikke er så gode og

vi skal lokke folk ud af men det kan jo være at man kan tage den på et andet tidspunkt det vil vi i hvert fald arbejde for i sf så det er rigtig godt at vi nu

igennem så tidligt i regeringsperioden hvor der faktisk er forebyggelse på bordet det

og blandt andet islamisk stats aggressive rekruttering til konflikten i syrien har gjort at der er kommet et langt større fokus i kommunerne på forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

få år siden den forebyggende indsats over for børn og unge er i dag integreret i den generelle sociale

i de enkelte kommuner det vil sige i regi af et ssp samarbejde mellem skolen de sociale myndigheder og politiet på voksenområdet er man begyndt at se på om der er personer i risikogruppen som har psykiske vanskeligheder derfor er indsatsen i i psp samarbejdet imellem politi sociale myndigheder og psykiatrien kommet i fokus gennem opkvalificering af relevante medarbejdere men vi har set flere eksempler på at både pårørende og kommunen har stået magtesløse i sager med voksne i et radikaliseringsforløb som endnu ikke

karakter hvor politiet eller pet

er direkte involveret kommunerne oplever at de generelt mangler konkrete handlemuligheder over for personer der er over atten år evalueringen af indsatsen for at forebygge ekstremisme og radikalisering fra to tusind og fjorten peger blandt andet på at der er behov for at sikre at man lokalt i kommunerne er i stand til at sætte ind over for personer over atten år når vi taler om den tidlige forebyggelse er det centralt at kommunerne som jo har den direkte borgerkontakt

redskaber i værktøjskassen formålet med lovforslaget er derfor at styrke kommunernes indsats

for at forebygge at voksne bliver radikaliseret lovforslaget præciserer kommunernes ansvar på området og giver kommunerne mulighed for at lave opsøgende arbejde

giver også kommunerne mulighed for at iværksætte konkrete forebyggende tiltag som blandt andet udpegning af en kontaktperson eller en mentor til en borger det var blandt andet det

som sfs ordfører var kort inde på kommunerne kan derfor igangsætte en række mere målrettede forebyggelsesindsatser på voksenområdet og kommunerne får bedre mulighed for at sikre en hensigtsmæssig overgang af indsatsen for personer der er under atten år og personer der er over atten år jeg ser meget frem til det videre forløb omkring behandlingen her i folketinget og så selvfølgelig også